susanne eilersen pernille skipper simon emil ammitzbøll sofie carsten nielsen

og pelle dragsted forespørgsel nummer

det går i al sin korthed på at lovforslaget oprindelig kun handlede om

i virkeligheden dramatisk ændrede lovforslaget så man også

i byerne for lastbiler og også på landevejene fra de nugældende halvfjerds til firs

til den skiltning som nu måtte være rundtomkring i byerne hvis der er skilte

demokratisk problem at man i den grad begynder

de respektive veje som jeg har nævnt

så forstå at der ligger et ændringsforslag fra venstre

forhøjelse af fartgrænsen nemlig den der gælder for lastbiler på landeveje fra halvfjerds til firs

muligheden for at lastbiler kan køre

bortset fra det stadig væk principielt betænkelige i at

tager de pågældende elementer og laver et nyt lovforslag det kunne så være til efteråret eller i den nye folketingssamling og sender

det sådan grundlæggende er er ganske vildt at man vil forhøje lastbilers mulighed for at køre hurtigere

byerne nemlig fra halvtreds til tres halvfjerds

forhøjes dramatisk

for lastbiler hvis man forhøjer

fartgrænsen fra halvtreds til for eksempel halvfjerds

og at denne kørsel jo altså finder sted i bymæssig bebyggelse og at det jo ikke bare er

omfartsveje eller sådan rundt om om de større byer det er søreme også tosporede veje indfaldsveje som går helt ind i byerne så både af den ene og den anden grund

det er betænkeligt og vi har selvfølgelig tænkt os at stemme imod det men vil altså også kritisere at man

ændre afgørende på et lovforslag uden at sende

herefter er ændringsforslag nummer to

ni stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ti og elleve af et mindretal

nummer tre tiltrådt af udvalget

af et mindretal tiltrådt af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

tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer nitten til tre og tyve tiltrådt af et flertal

af mattias tesfaye jan e jørgensen johanne schmidt nielsen leif mikkelsen ulla sandbæk lotte rod

om ændringsforslag nummer ni og tyve tiltrådt af et flertal

eller om ændringsforslag nummer tredive

stemmes om ændringsforslag nummer to og halvtreds uden for betænkningen af lotte rod

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og tredive tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer to og tredive tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer tre og tredive tiltrådt af

om ændringsforslag nummer fem og tredive til en og fyrre tiltrådt af et flertal

tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer tre og fyrre til seks og fyrre

tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer ni og fyrre

de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje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

derfor bliver der altså indført en bagatelgrænse på to hundrede kroner på skats udbetalinger og opkrævninger det betyder at skat ikke længere skal bruge tid og kræfter på at opkræve beløb under to hundrede kroner fra ophørte virksomheder og at borgerne ikke vil opleve den her lidt molboagtige situation for de fleste skatteydere vil forslaget ikke have nogen betydning overhovedet fordi de fortsat vil modtage tilgodehavender hos skat via

jeg tror mange borgere oplever fungerer nemt og upåklageligt med forskudsopgørelse og udbetaling af overskydende skat og så videre

i den her måned om et par uger at folk vil opleve det glædelige hvis de er blandt dem der har betalt for meget

et andet element er selskabers acontoskat

acontoskat og virksomhedernes frist for indberetning og oplysning vedrørende kontante betalinger på over titusind kroner inklusive

af a skat og arbejdsmarkedsbidrag for offentligt ansatte i kommuner og

sige at høringssvarene der er indgivet til forslaget er positive

op med med det her lovforslag da der

en bagatelgrænse på to hundrede kr

det kommer til at fungere på den måde at når man skal have penge tilbage bliver de først forsøgt udbetalt til

bare for at sige at det ikke er sådan at man automatisk

samme for to hundrede kroner kan bestemt være mange penge for den enkelte men det sker altså først efter

rigtig mange gange jeg vil sige positivt at der gøres noget ved det her problem den udfordring men jeg synes også det er værd at få undersøgt i

eventuelt kunne være grundlag for at kigge på en anden måde at gøre det på for jeg tænker at man også kunne overveje at gøre det sådan at det beløb

selv ret små beløb og heller ikke skal håndtere det

er bare for at få undersøgt om den anden model også kunne være en løsning

også en række andre elementer i lovforslaget som jeg ikke har

at udsende indbetalingskort og checks på småbeløb helt ned til en kr og vi vil gerne imødekomme kritikken der er for mange administrative omkostninger forbundet med det

er langtfra den optimale løsning som vi har i dag skat skal ikke bruge tid og penge på så små beløb det handler om at skabe en balance mellem værdien for skatteyderne og omkostningerne for skat lovforslaget vil gøre administrationen af mindre betalinger mere enkel og effektiv vi foreslår at indføre en bagatelgrænse på to hundrede kroner for udbetalinger og opkrævninger fra skat

modtager deres tilgodehavender gennem

for at komme ind på nogle af de andre elementer i lovforslaget lovforslaget vil desuden gøre reglerne mere fleksible for selskaber

at man udvider selskabers adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af nye koncernforbindelser

givet en længere frist til udarbejdelse af årsopgørelse med henblik på at indbetale ekstra acontoskat for at undgå restskat

eller ydelser med en samlet værdi over titusind kroner inklusive moms den nuværende frist på fjorten dage har i en del tilfælde vist sig at være unødig

indeholder lovforslaget en ændring af opkrævningsloven med en præcisering så det

fastslået at fristen for kommuners og regioners indbetaling af a skat og arbejdsmarkedsbidrag svarer til de afregningsfrister der følger af lovgivningen

sikre en effektiv drift og hvis udsendelsen af indbetalingskort og checks på småbeløb besværliggør og fordyrer processerne

vi vil dog påpege at det er meget små beløb der spares og det kan jo komme til at tage mange år før omkostningerne til systemindretning er

af checks bortfalder til gengæld koster systemtilretningerne fire million kroner der der

vi finder heller ikke som udgangspunkt elementerne som omhandler udvidelsen af adgangen til at betale acontoskat ved etablering af koncernforbindelse problematiske ligesom vi synes

forlænge fristen for indberetning af kontantbetaling så det bliver harmoniseret med selvangivelsesfristen så synes vi også som flere andre ordførere har givet udtryk for at det er fornuftigt og vi ser positivt på at man vil flytte beløbsgrænsen fra hundrede til to hundrede kroner for udbetaling fra skattekontoen til virksomhederne

har vi et problem med den del af lovforslaget som angår borgere der af den ene eller anden grund ikke har nogen nemkonto i lovforslaget foreslås at udbetalinger på to hundrede kroner eller mindre bortfalder hvis man inden for tre måneder ikke har

klar over at det er en marginal gruppe som som vil blive ramt

langt de fleste mennesker ikke er et problem fordi langt de fleste mennesker har en nemkonto men vi har

nogle stærkt marginaliserede mennesker i det her samfund for eksempel hjemløse som kan komme i problemer

og for hvem et beløb på to hundrede kroner eller mindre kan have stor

støtte lovforslaget før det her problem er løst

sikre alle adgang til en gratis basal konto hvis det var tilfældet ville vi

herre dennis flydtkjær har jo også i debatten nævnt en anden mulighed nemlig at der kan ske en form for automatisk

spørgsmål som som jeg synes er interessant at forfølge i udvalgsarbejdet er der nogen andre modeller

nemkonto tilsyneladende kan det koste op imod en hundrede og halvfems kroner at udsende checks fra skat og det er derfor indlysende at det tjener et formål med en bagatelgrænse den bagatelgrænse gælder begge parter både borgerne og skat

mærkeligt at det i disse tider hvor alt er digitaliseret

er muligt at lave selv små overførsler på en rentabel måde men idet vi erkender at der er så mange andre problemer med inddrivelse af skat at ethvert tiltag til afbureaukratisering og forenkling har sin absolutte berettigelse

at regeringen går i gang med forenkling af skattelovgivningen og vi glæder os over at regeringen har taget vores forslag til sig om at forenkle lovgivningen

inddrivelser så det forhåbentlig vil betyde færre fejl i fremtiden det omfang af problemer der lige nu er

der sidder forhåbentlig tidligere ministre og sikkert også topembedsmænd rundtom med røde ører

uden at nogle flere end nu har vidst at det gik den vej den manglende inddrivelse betyder lige nu at de danskere der betaler deres skat som de skal må holde for og det er ufattelig pinligt vi har foreslået at

mener der skal afsættes provenu til disse omlægninger således at det rent faktisk er muligt at forenkle systemet uden at skabe nye skatter og afgifter og således nye problemer

de her småtterier langt hen ad vejen vil være med til på et lille men alligevel væsentligt

at det er meningsfuldt og ikke er de forkerte steder man bruger sine ressourcer

skatteministeren har taget initiativ

til det her selvfølgelig kan to hundrede kroner godt betyde noget for den enkelte

for herre dennis flydtkjærs forslag om

igen må man jo også understrege at det er de færreste der vil blive berørt af det her

være dækket ind af en nemkonto men det er vigtigt at vi også viser at

ikke gør systemet unødigt kompliceret at vi ikke bruger tusindvis af kroner på at administrere tilbagebetalinger

om om selv små beløb som jo kan have betydning for folk ikke bare kan overføres

til det følgende år egentlig i princippet også med modsat

jeg ville sige noget om jeg synes det er godt at få renset ud der hvor der er unødigt bureaukrati

hvor borgerne nogle gange må klø sig i hovedet og tænke hvad er

jeg tror at jeg for mange år siden da jeg sad i folketingets skatteudvalg fra to tusind og syv til to tusind og elleve stillede den daværende regering et spørgsmål omkring det og

at sikre at skat bruger sine ressourcer på den bedst mulige måde

behov for at vi giver skat de nødvendige værktøjer til at skære de ting væk som langt de fleste af os er enige om er helt tossede

har jo været eksempler på at folk har modtaget en check fra skat på helt ned til en øre fordi det er det loven siger og samtidig koster det jo altså næsten to hundrede kroner

kroner for skat at udstede checken

det giver efter min opfattelse i hvert fald ikke meget mening

nærmest sige ren ebberød ebberød bank som jeg tidligere har været ude

især fordi mange af os forståeligt nok ikke vil tage turen i banken for at indløse checken på en krone eller en øre

udtryk for at vi mener at to hundrede kroner er en bagatel det tror

det herre rune lund var inde på for nogle mennesker kan to hundrede kroner være mange penge

skat penge og svaret er altså at selv om to hundrede kroner kan være mange penge

den foreslåede bagatelgrænse er målrettet situationer hvor skat i

er forpligtet til enten at opkræve småbeløb eller hvor det forekommer at skat udsteder checks på småbeløb det er for det første vigtigt at bemærke at lovforslaget ikke ændrer på de almindelige regler om indregning af restskat i næste års skattebetaling da det alene her er sikret at skat ikke skal opkræve småbeløb som folk skylder for det andet er det

understrege at bagatelgrænsen ikke vil have betydning hvis udbetalingen sker direkte til borgerens nemkonto

vil ske og hvis der ikke allerede er anvist en nemkonto vil der som forslaget er udformet være tre måneder til at få den på plads så alt i alt er den foreslåede bagatelgrænse på to hundrede kroner udtryk for jeg vil sige sund fornuft og forhåbentlig et eksempel på regeringens generelle mål om at forenkle regler og gøre forhold mellem skat og borgere og virksomheder så smidige som overhovedet muligt det samme kan man sige om de øvrige elementer i lovforslaget

enklere regler for acontoskat og indberetning af virksomheders kontantkøb

selskabernes adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af nye koncernforbindelser betyder at reglerne nu gøres

forslaget om forlængelse af indberetningsfristen for virksomheders kontante køb af varer og ydelser vil give virksomhederne længere tid til at foretage indberetning og dermed bevare fradragsretten for deres køb så samlet set

er det altså et lovforslag der sikrer enklere og mere smidige regler for borgere og for virksomheder og jeg noterer mig at der ser ud til

en bred politisk opbakning til lovforslaget selvfølgelig med

i sagens natur på i udvalgsbehandlingen det der kan

jeg nævner det som en mulighed udfordringen i forhold til at lave om i det

vil kræve særlig systemtilretning af skats systemer og så løber vi altid ind i at skat

nogle ret gamle it systemer hvor det kan vise sig at være enten

visse systemtilretninger men altså hvis der er et ønske fra folketingets side om at se nærmere på nogle ting i udvalgsbehandlingen

den politiske drøftelse

en nemkonto jeg vil

ministeren skal holde fast i at

synes man bør udregne hvad det vil have af konsekvenser

lovforslaget det bør vi se på undervejs ministeren kan måske på stående fod

er også borgere der har skrevet og undret sig over hvorfor de får checks på så

det vil tjene os til ære at vi finder en en løsning på

er

det andet forslag handler om at indføre skattefrihed for godtgørelse fra den danske stat til andenhåndseksponerede asbestofre noget vi selvfølgelig kan

vi synes regeringen med det samme bør give den tilkendegivelse at lovforslaget bliver delt i to det burde

have været fra starten synes jeg når det så åbenlyst indebærer

asbestofre er et der indgår i satspuljeaftalen som vi er

synes jo det er nødvendigt og rigtigt at der bliver en godtgørelse fra den danske stat til andenhåndseksponerede asbestofre er typisk kvinder der har vasket deres mænds tøj mænd der har arbejdet

været i berøring med med det arbejdstøj der har været anvendt som

er rigtigt af folketinget at beslutte sig for

vi selvsagt bakke op om eftersom det også

regnet ud vi nok ville stille os noget anderledes til eftersom det var noget vi strammede op på mens vi var i regering vi afskaffede i to tusind og tolv sammen med enhedslisten i den finanslovsaftale der var dengang en skattefordel

ud fra det princip at lønindkomst bør

ens uanset om man får sin løn udbetalt i kontanter eller naturalier eller andre former og det er fortsat

et godt princip gør man som det er foreslået her

i at udbetale dele af lønnen som medarbejderaktier frem for at den bliver beskattet som

jo bare yderligere en skattelettelse som led i finansloven hvor der tværtimod er behov for

at det ville give et provenu på en hundrede og

medarbejderaktier afsætter man ti million kroner i finansloven og i det der er lagt frem nu i lovforslaget siger man at det umiddelbart koster tres million kroner fem og tredive

meget usikre beregninger

at man har underfinansieret sit

spekulere i det vil vi gerne have boret ud

i udvalgsbehandlingen hvordan når man egentlig frem til de her beløb hvorfor er de så forskellige og har regeringen underfinansieret den her

så bare minde om at når det indgår i finansloven

en finanslov hvor der samtidig tages penge fra vores velfærd på en række områder uddannelse forskning den kommunale velfærd blev sat under under pres

man i gang med at skulle finde en afklaring på

begge blev ramt fordi man skulle lave en række skattelettelser på andre punkter herunder de her medarbejderaktier

imod et lovforslag om

til de andenhåndseksponerede asbestofre vi forventer at regeringen

i to det har jeg også en idé om man vil imødekomme på baggrund af en dialog vi har haft forud for for lovforslaget her

så kender man på forhånd vores stillingtagen til dem begge

jo skal være med til at give øget motivation og engagement og

fastholde deres medarbejdere jeg synes specielt det er

at det kan være svært at skaffe likviditet

der er det jo meget positivt at man nu giver dem den mulighed at de kan vælge at aflønne med aktier køberet eller tegningsret og på den måde måske også fastholde nøglemedarbejdere i en ny og sårbar opstartsfase og det er jo

positivt det konkrete i lovforslaget handler som sagt om at man kan aflønne med aktier

til en værdi af højst ti procent af lønnen som så er uden indkomstbeskatning men i stedet bliver beskattet som aktieindkomst når aktierne

og så skal det bemærkes at selskabet

ikke får fradrag for de udgifter når man udsteder de her medarbejderaktier hvem kan man så udstede de her aktier til

få det i forhold til provenuet som

ville koste ti million kroner dog med en stor usikkerhed og nu viser så at det koster fem og tredive

følge meget nøje i i dansk folkeparti og også følge hvad omfanget af det bliver

kostede da man afskaffede ordningen så det er i hvert fald noget som vi vil følge nøje så er der et andet mindre element i lovforslaget hvor man vil indføre

af godtgørelse fra staten til nogle af de asbestofre der er det støtter vi selvsagt men

et ønske fra socialdemokraterne om deling af lovforslaget

og stemme ja til sådan en deling da jeg også kunne forestille mig

kan støtte lovforslaget men vil følge de

afskaffede medarbejderaktierne som en af sine første gerninger

nu bringer vi muligheden tilbage jeg skal ikke gennemgå alle teknikaliteterne her dem har

jeg fortælle hvorfor vi bakker op om muligheden for medarbejderaktier når en medarbejder får mulighed for selv at investere i den virksomhed som vedkommende er en del af øges engagementet i virksomheden som aktionær ejer man en større eller mindre del af virksomheden og det giver en naturlig interesse for dens sundhed og drift er man også ansat i virksomheden bliver interessen ikke mindre derudover rummer forslaget også

en skattefrihed for godtgørelse af visse andenhåndseksponerede asbestofre vi har noteret os socialdemokraternes ønske om opdeling af lovforslaget og det er vi positive over for

individuelle medarbejderaktieordninger på op til ti procent

og vi støttede også og var en del af aftalen om at man stoppede skattebegunstigelsen af medarbejderaktierne som

derfor meget uenige i at medarbejderaktier nu hvis det her lovforslag bliver vedtaget igen skal skattebegunstiges grænsen på ti procent af en årsløn betyder jo i sig selv at det er de højestlønnede som får den største skattefordel det er meget simpelt at medarbejderen der

får en langt større skattebegunstigelse ved medarbejderaktier end medarbejderen der tjener for eksempel trehundrede

også allerede mere eller mindre eksplicit i formuleringen i i lovforslaget og i bemærkningerne hvor der står at selskaber der tilbyder

selv kan afgøre om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom hvis vi ser tilbage på hvordan medarbejderaktier typisk er blevet brugt er der jo ingen tvivl det er topledelsen som får de nye fordele og det er ikke menigmand i beregningerne af de økonomiske konsekvenser i lovforslaget tydeliggøres det også at

er særdeles usikre og der ligger ikke et særlig godt skøn for hvad det egentlig vil koste statskassen der står at skønnet for mindreprovenuet skal konsolideres i forbindelse med lovforslaget og på den baggrund skønnes det med betydelig usikkerhed at forslaget om indførelsen af medarbejderaktieordningen vil medføre et umiddelbart mindreprovenu på cirka tres million kroner årligt og cirka fem og tredive million kroner årligt efter tilbageløb og adfærd men men det som ligesom er bundlinjen

det er at provenuvirkningen er meget meget meget usikker og der er en kæmpe risiko

som herre jesper petersen også redegjorde for at

plaster på såret at man finansierer dele af forslaget gennem at fjerne selskabernes fradragsret når de aflønner med medarbejderaktier men der er stadig væk en regning som der skal samles op på og

det asocialt og ulige sådan som det ligger her i lovforslaget

vi meget enige med dem som har sagt at man bør dele det her lovforslag op for vi vil selvfølgelig fra enhedslistens side meget gerne støtte

andenhåndseksponerede asbestofre

vi ser frem til at at det lovforslag på den måde kan blive delt op

vi kan stemme for den del som vi er meget enige i og

uenige i og så håber vi at den del vi er meget uenige i ikke bliver vedtaget og

det er for os indlysende at der bør være

tildele medarbejderaktier uden

de bliver indkomstbeskattede i stedet betragtes hele gevinsten som en stigning i aktieværdi

aktiebeskattes ordningen vil være en håndsrækning til iværksættere der netop vil kunne kreditere nøglemedarbejdere og knytte dem til virksomheden det er et lille fint lovforslag der retter op på tilbageslag for virksomheder og iværksættere i danmark det skal dog ikke være nogen hemmelighed at vi generelt gerne så at vi var langt mere ambitiøse i forhold til beskatning af investeringer og virksomheder i danmark den samlede og meget tunge beskatning i danmark kombineret med en indviklet og uigennemskuelig lovgivning har skabt et ikkeattraktivt investeringsklima i danmark en analyse foretaget af global

magazine viser at danmark er rutsjet ned ad listen over verdens rigeste lande vi ligger nu nummer en og tyve med både sverige og norge placeret bedre end os væksten i danmark er gået i stå og har stort set været det i ti år det kan man jo vælge at se stort på men hvis vi vil overlade et velstående og velfungerende land og samfund til vores børn bør vi gå i gang med at se på den måde vi generelt beskatter virksomheder indkomst og aktier

en investering i fremtiden ville være at staten holdt igen med sine udgifter så vi

skabe ny velstand desværre er den politiske debat i danmark ofte sådan at investeringer i fremtiden altid opfattes som skattekroner brugt og ikke skattekroner sparet det skal vi væk fra det er fuldstændig tydeligt

er behov for at sætte iværksætteri og virketrang fri

kan skabe nyt til gavn for os alle der bor i danmark liberal alliance støtter selvfølgelig derfor

ønskede jeg er ordfører for skat og god fordeling

have goderne fordelt på en fornuftig måde og der er det bare sådan i det her lovforslag

at give lønninger der er konkurrencedygtige

har et ejerskab som gør at man kan holde tungen lige i munden i en længere periode men

er ikke lige så tålmodige derfor kunne vi godt tænke os at stille

endnu mere lukrativt for iværksættere her kunne man måske hæve procentsatsen

de højt profilerede medarbejdere i en virksomhed der

så vi har ikke helt taget stilling endnu

men synes det er positivt at man

vil prøve at skabe engagement og medarbejderskab

vil også være for begge dele hvis vi deler lovforslaget op

at få kigget på at det primært er iværksættervirksomheder vi kommer til at hjælpe på den her måde og

iværksætteri kan give god mening

alle har glæde af vi har faktisk kun et forbehold og det er at det jo

cirka fem og tredive million kr som det skønnes at koste efter tilbageløb det ved jeg ikke om ministeren kunne

hvor den finansiering egentlig kommer fra og

også pris på at det ikke er noget vi skal skal skændes om men at det lyder

jo netop noget der hører hjemme i

af asbest og de påvirkninger der følger deraf

skattelettelse og at det også er en skattelettelse

alle ligeligt til gode

dem med de højeste lønninger mest til mest til gode så den del

måske på en mindre måde men alligevel i hele den mere overordnede diskussion

jeg synes vi godt kan have i endnu højere grad nemlig om hvordan vi beskatter

får penge til den fælles kasse i fremtiden jeg tror efterhånden at der er en bred enighed i folketinget om at beskatningen af

lønindkomst i nogen grad

beskatning af kapital forbrug forurening

markante stigning i ulighed der er i hele verden også i danmark

dem der snyder og gemmer milliarder væk i skattely og

aggressiv skattetænkning men også på

invitation til at vi tager den diskussion jeg tror ikke at der er et parti herinde der ikke mener at vi kan gøre det smartere end i dag vi er helt sikkert politisk uenige men

en bredere diskussion af i vi har haft det tidligere og fortsætte med

om hvordan vi synes vi kan beskatte

klogere og så er der selvfølgelig den politiske uenighed

interessant men som sagt er sf

glad for at vi splitter lovforslaget op vi kommer til at støtte den del der handler om skattefrihed

til asbestofre og

en lavere vækst end de fleste lande omkring os

ja der skal være nogle bedre erhvervsvilkår så der bliver investeret i produktion og udvikling i danmark

incitament til at man får noget ud af at investere

hvordan får man det sådan til at hænge sammen ja en af metoderne

blandt mange andre på hele paletten er at give mulighed for at man som medarbejder kan få del i ejerskabet af virksomheden

får noget ud af den indsats man yder i virksomheden der er medarbejderaktier jo et gode det

ikke være et ideologisk slagsmål mellem højre og venstre side eller hvem der

på hver sin side af midten her det er et gode for medarbejderne at man får mulighed for at få nogle aktier i den virksomhed hvor man lægger en meget stor del

man får en slags medarbejderskab som ikke er der hvis man ikke også

derfor er vi hundrede procent for forslaget vi synes det er et smaddergodt forslag som vi selv var med til at

i forbindelse med finanslovsforhandlingerne så derfor bakker vi selvfølgelig

en positiv modtagelse både af den del der handler om en skattebegunstigelse for medarbejderaktier og af den del der vedrører skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre jeg vil godt som som venstres ordfører også var inde på sige

hvert fald for mit eget vedkommende sige at som skatteminister lå der ikke et forsøg bag

at få nogle til at stemme for noget som de ikke var glade for men alene den praktiske overvejelse at jeg forstod at

opmærksom på at det krævede en ændring af lovgivningen

det der var i satspuljen og der

jo lidt svært for en regering pludselig at sætte et lovforslag på når der er tale om en begrænset ændring

den mulighed der lå lige for at sætte det ind i et lovforslag der skulle fremsættes og det blev så det her

praktisk problem men hvis folketinget ønsker en deling

sker så kan man stemme for de dele af de to lovforslag som

er at der er flertal for begge dele

ligger her så udmønter det altså en del af finansloven for to tusind og seksten forslaget forbedrer selskabers mulighed for skattemæssigt at aflønne de ansatte med medarbejderaktier det bliver hermed som også flere ordførere

lettere for helt almindelige lønmodtagere at investere i og være medejer af deres egen arbejdsplads det er vigtigt for det kan forbedre motivationen og engagementet til gavn for både virksomheder og medarbejdere og i sidste ende

været kritik og forslag til ændringer forbedringer om man vil af lovforslaget nogle er imod ordningen

ordning således som det aftalt i forbindelse med finansloven lægger sig tæt op ad den tidligere ordning for individuelle medarbejderaktier og jeg mener at

en rimelig balance mellem incitamentet til

modtage aflønning i form af aktier i det selskab hvor man er ansat og andre hensyn herunder blandt andet hensynet til almindelige skatteretlige principper

at ordningen især retter sig mod højtlønnede til det vil jeg blot bemærke at selskaberne jo selv bestemmer hvilke ansatte der skal tilbydes de her

endvidere vil regeringen som det også fremgår af regeringsgrundlaget fortsat sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større nedsættelsen af indkomstskatterne vil komme alle i arbejde til

drøftelserne om en kommende skattereform tager vi som de fleste i hvert fald ved

men ambitionen om skattenedsættelser

en målrettet ordning der kan skabe mere motivation og engagement hos hos ansatte og derfor

blandt flere blev rejst i debatten nemlig diskussionen

var i det da man afskaffede begunstigelsen til hvad man nu siger det koster og til hvad man troede det kostede da man lavede finanslovsaftalen det var så to ting jeg

risikerer man at ministeren kun svarer på den ene

betale sig at arbejde og at lavtlønnede skal have

at komme ind på arbejdsmarkedet hvorfor gemmer man så ikke alle de lettelser man har givet til arvinger og større biler og nu også medarbejderaktier til at kunne lave en ordentlig skattelettelse for folk med lave indkomster

har ønsket det her og det er et ønske der er blevet imødekommet under finanslovsforhandlingerne ligesom

dansk folkepartis ønske om at give at give flere penge

til ældreområdet til sundhedsområdet

er jo så et af de forslag der afspejler den samlede finanslov som jeg synes er rimelig og

det er sådan den ene del af regeringens politik så vil vi jo så til efteråret sænke skatten på arbejde generelt og de ting skal man altså se i en sammenhæng i forhold til til provenuet

rigtigt at der blev afsat ti millioner

til provenuvirkningen af den tidligere ordning som

finansloven for to tusind og tolv det fremgår af aftalen at mindreprovenuet skal konsolideres i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget og heri ligger jo altså at der på daværende tidspunkt var usikkerhed knyttet til skønnet over det mindreprovenu

eller om man bliver beskattet af medarbejderaktier man kan jo godt

man ikke genindfører den her særlige begunstigelse

forklare yderligere hvordan

forekommer at være fornuftige

at følge op på nogle af de spørgsmål der er

handler om eksportgodtgørelse det synes jeg fortjener decideret ros altså at

der bliver ført biler ud af landet

ret til en godtgørelse og en tilbagebetaling af indeholdt registreringsafgift

afregnet korrekt der er det positivt at skat får mere end de tre uger

gennemføre det i de fleste tilfælde kan det forhåbentlig ske helt enkelt så borgerne får de penge som de har ret til

kan sagtens være tilfælde hvor det er nødvendigt for skat at have bedre vilkår og muligheder for at kontrollere om der bliver afregnet

ændringer i lov om spil der jo sniger sig ind her i noget der ellers

min egen forkærlighed for cykelsport har også betydet at jeg flere somre har brugt alt for meget tid

men det er jo en særlig form for spil der adskiller sig noget fra den øvrige del af spillemarkedet

at man her giver en indretning af reglerne der virker mere rimelig for den her form for for managerspil hvor der ikke er en masse

alt i alt har vi et par spørgsmål rundtomkring

for det så

samlede antal kilometer man må køre ændring af

mere absolut liste men det

så er der en række andre elementer i i lovforslaget som jeg ikke vil gå i dybden med men som lyder ganske positive

der nu kommer afgift på biblioteksbiler

otte tusind kr fordi prisen var sat for højt og der

disse justeringer vedrører tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer og reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse desuden foreslås en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader lovforslaget indeholder yderligere en ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven hvor der foreslås indført en teknisk beregning af brændstofforbruget for de særlig store personbiler samt visse mindre tekniske justeringer lovforslaget indeholder endelig en ændring i opbygningen i gebyrbestemmelsen i lov om spil så der er mulighed for en delvis ikrafttrædelse af bestemmelsen

det skal være nemmere at drive virksomhed i danmark væksten er for lav og selv om afgrunden måske nok ikke lurer lige om hjørnet er der grund til at tage fat der hvor det kan lade sig gøre erhvervslivet er motoren i væksten

de forventede positive effekter sammenholdt med lovforslagets bemærkninger om at der ikke er nævneværdige økonomiske konsekvenser for hverken erhvervsliv eller det offentlige giver god grund til at bakke

den del af lovforslaget betyder jo at skat skal kunne fravige en tre ugersgrænse hvis skat skal undersøge forhold om udførsel af biler der er i registreringsklar stand og som man kan fradrage et godtgørelsesbeløb af

at det det her indføres fordi skat så bedre kan tjekke fejlagtige oplysninger og ikke er presset til at skulle betale tilbage inden for

den mest centrale del af lovforslaget der omhandler leasing

og har vi jo i enhedslisten traditionelt været

at gøre procedurerne enklere i lovforslaget står der bla

denne udvidede adgang til at foretage efterfølgende ændringer af leasingaftalen forudsætter dog at den konkrete ændring ikke har betydning for den allerede foretagne beregning af den forholdsmæssig registreringsafgift og leasingaftalen skal også fortsat efter ændringen af aftalen opfylde de øvrige betingelser i § tre b for betaling af forholdsmæssig betaling af registreringsafgift det altså at forenklingerne ikke påvirker registreringsafgiften derfor kan enhedslisten også støtte denne del såfremt der ikke er andre

skattefinter der vil kunne udnyttes

spørge ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet

angår nedsættelsen for ønskenummerplader

set åbne for en nedsættelse hvis det står til troende at skattegrundlaget rent faktisk vil blive så meget større at det bliver en merindtægt for staten

den nye såkaldte tekniske beregning

de store personbiler det er jo godt at finde ud af hvad brændstofforbruget egentlig er men den tekniske beregning baseres imidlertid alene på erfaringer fra den hidtidige praksis altså

de tal for brændstofforbruget som fabrikanterne videregiver altså de oplysninger særlig retvisende der er angivet et eksempel en dieseldrevet autocamper på to tusind syv

oplyst til at have et forbrug på

og det koster så otte tusind fem hundrede og tres kroner i årlig afgift en vægtbaseret beregning vil give

sådan set i virkeligheden fortsat skulle

det samme som vil være den nuværende afgift på

ligner et forsøg på at gøre nogle store biler billigere

det synes vi ikke er særlig

vi vil spørge ind til i forbindelse med udvalgsbehandlingen at den her tekniske beregning lægger sig

fabrikanternes vurdering som vi gerne vil sætte et stort spørgsmålstegn ved

påpege at skat endnu en gang bliver pålagt udgifter som

det drejer sig i den her sammenhæng om et lille beløb set i national sammenhæng nemlig tre

selvfølgelig ikke mange penge men vi ser gentagne gange og vi har haft debatten mange gange allerede her i folketingssalen

pålægges udgifter som skat ikke bliver kompenseret for

lyset af den situation som skat står i hvor skat

de allerede planlagte besparelser i skat beløber sig til over en milliard kroner frem mod to tusind og nitten

hvor skats budget i to tusind og nitten vil være over fem hundrede million kroner

hvis ikke et flertal i folketinget ændrer på det og annullerer de allerede planlagte besparelser

med her vi finder det fornuftigt at lette de

byrder som leasingvirksomhederne møder i forbindelse med tilladelsesordningen justeringerne af registreringsafgiftsloven som følger af lovforslaget er selvfølgelig ikke helt de ændringer vi i liberal alliance allerhelst så vi vil nemlig gerne afskaffe afgiften helt men vi kan naturligvis støtte både justeringerne og den nedsættelse af pristillæg for ønskenummerplader som der lægges op til

fornuftig og også de mindre justeringer af registreringsafgiftslovens regler så vil jeg

at gennemskue de ændringer der bliver lavet på leasingområdet her jeg har også lidt svært ved at gennemskue om det virkelig kan passe at man foretager de her forenklinger skråstreg lempelser uden at

nu har haft en diskussion om elbilerne og vi synes ikke det giver nogen mening at

de store tunge personbiler der ikke er elbiler når vi samtidig har så travlt med

dele af elbilmarkedet

for alle andre dele end det der handler om leasingbiler er vi positive men vi

er for konsekvenser der kommer ud af de forenklinger man laver

af tekniske spørgsmål af sted til ministeren og

i nogle af de her sager både for leasingselskaber og andre så

jeg til skatteministeren og til regeringen for det har været tre gode forslag kulminerende med det her forslag

det skal være lettere at drive virksomhed i danmark og jeg finder det derfor som en række ordførere her

har givet udtryk for i dag positivt at lovforslaget gør reglerne for danske leasingvirksomheder mere fleksible mere simple og mere tydelige

udtryk for at de bliver mere fleksible mere

jeg forstår så udmærket den bekymring som sfs ordfører fru lisbeth bech poulsen giver udtryk for nemlig at det kan være svært at forstå dybden af reglerne og derfor

det helt rigtige at stille en række spørgsmål

som skatteministeriets dygtige embedsmænd så må svare på så har man

jeg forventer nu at de spørgsmål vil vise det der er afspejlet i bemærkningerne

det her ikke er udtryk for at ændre

den enkle tilføjelse at der bliver sat flere ressourcer af til kontrol på på området

kontrolindsatsen som jeg nævnte før at holde fast i visse værnsregler for at sikre mod misbrug

leasingbilreglerne efter min opfattelse

er der balance her i forslaget mellem fleksibilitet og værn men det er fint at folketinget via spørgsmål til lovforslaget går den balance efter i sømmene

glad for at vi nedsætter gebyret for ønskenummerplader som jo altså blev sat for højt det bliver ikke sat så langt ned som det var

ikke tager meget fejl men lander altså mellem ellevetusind

ser ud til at være bred opbakning til lovforslaget ser som sagt frem til den

bedre og smartere så vi kan frigøre penge

håbløse skattelettelser men til mere nær velfærd derfor ser socialdemokraterne også positivt på forslaget om at overflytte en række opgaver og dermed otte og tres årsværk fra statens administrations finansservicecenter til udbetaling danmark konkret betyder forslaget at blandt andet følgende opgaver overflyttes til udbetaling danmarks decentrale

uddannelsesstøtte beregning og anvisning af tjenestemandspensioner statslige tilskudsordninger udlån og garantier for at nævne nogle formålet med lovforslaget er at leve op til aftalen mellem regeringen og kl fra sidste sommer samt planen om udflytning af statslige arbejdspladser derudover lægges der så op til at driften fra og med to tusind og nitten efter implementeringen af nye it systemer kan

vi støtter udflytningen af statslige arbejdspladser

at det sker på en ordentlig måde derfor er vi fra socialdemokratisk side også optagede

at komme et spadestik dybere i dele af lovforslaget det drejer sig blandt andet om at vi gerne vil have ministeren til at bekræfte at der ikke kommer til at ske en forringelse af aktivitets kvalitets og serviceniveauet i forhold til opgavevaretagelsen

nærmere på om omkostningerne til udflytningen kan holdes eller dækkes

endelig er vi ligesom hk stat og hk kommunal optagede af at dykke lidt mere ned i hvor meget de nye opgaver adskiller sig fra de nuværende opgaver

alene har varetaget objektiv sagsbehandling inden for det kommunale område med de bemærkninger ser vi frem til det videre arbejde

sker noget på området netop ved at

mindre opgaver der varetages af styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering der ligger under beskæftigelsesministeriet til udbetaling danmark der jo hører under

gjort det rigtig godt og har nogle meget dygtige medarbejdere og vi er sikre på at de også kan

den tidligere ordførere har sagt lidt anderledes end

medarbejdere der kommer bliver ansat til det så tror jeg også at de kan løse

seksten at det skal være gældende og jeg er sikker på at at det kommer

lige så godt som alt andet

i udbetaling danmark der er dog en del kritik af udbetaling danmark

borger ikke rigtig kan finde ud af det på udbetaling danmark

til kommunerne men så vidt jeg husker da vi lavede aftalen om

vi ser frem til en god behandling af sagen og kan

statens institutioner løser opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele danmark

ligeledes være fordelt i hele landet planen er med til at sikre en bedre geografisk balance i danmark som skaber

vi for at denne ambition bliver realiseret

allerede tusind og tolv overtog udbetaling danmark

opgaver fra kommunerne og evalueringen viser netop

derfor mener vi at vi godt kan overflytte disse statslige opgaver som de tidligere ordførere har har nævnt til

skal jeg ikke gentage det

meget fint refereret og omtalt

mener vi at vi sikrer en effektiv og vellykket sagsbehandling

set mener både gavner borgere og virksomheder

opgaveløsningen på på den baggrund

en organisation som udbetaling danmark eller private

en grundholdning vi har til det det udelukker jo så ikke at man i et konkret tilfælde kunne se om der skulle være nogle saglige begrundelser for at

til udbetaling danmark vi kan bare ikke finde dem

tilfælde man taler om at

moderniseret sit it system sådan

det er åbenbart begrundelsen det er vel ikke nogen begrundelse for at flytte opgaver det kunne være en begrundelse for at modernisere statens

man gerne vil have udflytning af statslige arbejdspladser ja det

der godt være saglige argumenter for men så kunne man jo bare flytte de arbejdspladser sammen med den anden del af statens administration som bliver udflyttet det er ikke noget argument for at overdrage dem til udbetaling danmark sådan synes vi at man bruger nogle i virkeligheden ikke saglige argumenter for hele den her operation det er jo heller ikke noget argument at udbetaling danmark gør det godt

de gør det godt når nu de har fået overdraget så mange opgaver

argument for at overflytte flere opgaver til dem det kunne være et argument for at den offentlige myndighed opgaverne

det bedre end de gør i dag så det er sådan de tre centrale argumenter der har været brugt og dem

synes vi ikke holder vand og da vi grundlæggende er modstandere af den konstruktion der hedder udbetaling danmark så bliver vores konklusion at vi ikke kan støtte det så er der det sidste vi vil selvfølgelig gerne være med til at udbore eller hvad det nu hedder

slet ikke svarede til det billede man forsøgte at skabe i første omgang så det vil vi selvfølgelig gerne være med til

finansservicecenter og det handler dybest set om at de skal overtage nogle opgaver der

administration af tilbagebetaling af forskellige offentlige ydelser at gøre udbetaling danmark overtager opgaver svarende til otte og tres årsværk og disse vil blive placeret i holstebro frederikshavn hillerød og

udflytning af statslige arbejdspladser

ikke nogen selvstændig målsætning for os at de arbejdspladser skal ligge i københavn hvis de kan varetages bedre ude i andre dele af landet

kan vi bakke fuldt ud op om det det har regeringen så vurderet er tilfældet det vælger vi så at tro på

opgaver svarende til otte og tres årsværk

positive over for tankerne om at udflytte statslige arbejdspladser fra københavn til det øvrige danmark statslige arbejdspladser beskæftiger sig med opgaver der vedrører hele landet og derfor bør hele landet også

alligevel skal alternativets støtte til det her lovforslag ikke ses som en blåstempling af hele regeringens strategi for udflytning af arbejdspladser

fremover vil udbetaling danmark ikke kun varetage udbetalinger af ydelser rettet mod borgere men også tage sig af statslige udlån og disse opgaver

eller at der ansættes nye i de kommende centre for at sikre en så optimal implementeringsfase som muligt

at det går over al forventning når det kommer til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de offentlige arbejdspladser der allerede er slået op så alternativet vil gå positivt ind

berøres af opgaverne og dem der helt konkret skal flyttes det synes vi også

generelt er fornuftigt nok udbetaling danmark gør et godt stykke arbejde

rode i ting der allerede fungerer

er vi også

besnærende at høre høre enhedslistens ønske om at

det kunne man næsten være fristet til at støtte hvis ikke man havde en tanke om at enhedslisten så ville erstatte det med noget endnu dyrere

i den offentlige sektor og

god ordens skyld nævne at der i en enkelt af de mange love som skal ændres og det er lov om refinansiering af realkreditlån med videre i landbrugsejendomme ved en fejl foreslås en ændring som vedrører inddrivelse af krav ved hjælp af lønindeholdelse den fejl vil blive rettet ved et ændringsforslag som jeg vil fremsætte hurtigst muligt under behandlingen her er der fra flere sider sat fokus på nødvendigheden af at sikre effektivitet at sikre kvalitet at sikre borgertilgængelighed det er alle temaer som regeringen er stærkt optaget af og det er temaer der bliver fulgt i forhold til

er det faktisk områder hvor udbetaling danmark har vist en rigtig god evne til at øge effektiviteten på de områder som de har fået overdraget så idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil skal jeg anbefale lovforslaget til

forbedret forslagsstillerne peger imidlertid på at folkepensionsalderen forhøjes og problematiserer at danskerne ikke har udsigt til det samme antal år på pension forslaget indebærer en radikal forandring af vores pensionssystem der er bygget op om en

hvorvidt man kan arbejde og ikke

det vigtigt at der finder en effektiv forebyggelse sted på arbejdspladserne og at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø jeg mener dog ikke at løsningen er at indføre en lavere folkepensionsalder for visse grupper i befolkningen heldigvis ved vi også at danskerne herunder

seniorer generelt har fået bedre helbred og større arbejdsevne vi ved også at antallet af arbejdsulykker gennem en årrække har været faldende og at antallet af medarbejdere der fysisk er overbelastet er reduceret med cirka tolv procent

på ganske få timer om ugen med støtte fra det offentlige og der er lige nu cirka femtentusind personer ansat i et af disse små fleksjob

meget positiv udvikling på så kort tid og i de sidste tre år er antallet af personer på over tres år i fleksjob steget med cirka tre tusind således at det tal nu er oppe på cirka ni tusind det er også

ordning her har været mindre end oprindelig forventet jeg kan i øvrigt gøre opmærksom på at andelen af sager hvor der gives afslag på ansøgninger om seniorførtidspension er meget lille det sker nemlig kun i elleve procent af sagerne der er altså ikke noget der tyder på at reglerne her på dette område ikke

at ansatte har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og

en ny jobfunktion hvis de er i risiko for at blive nedslidt på grund af fysisk belastende arbejde udgangspunktet for sfs forslag er at personer med forventet kortere levetid på grund af nedslidning skal kunne gå tidligere på pension det forudsættes at den forventede kortere levetid kan forudses det vil selvsagt være vanskeligt at tilkende pension på grundlag af den enkeltes forventede levetid forslagets målsætning om at alle skal have nogenlunde samme levetid som pensionist tror jeg ikke

i praksis dertil er de individuelle forskelle nu engang for store i forslaget nævnes nogle kriterier for tildeling af nedslidningspension for eksempel uddannelse hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet graden af nedslidning og helbredsproblemer der er givetvis forskelle i forventet levetid i hvilket omfang sådanne

forskelle kan tilskrives nedslidning livsstil og arv

vanskeligere at fastslå vi skal selvfølgelig være opmærksomme på problemstillingen og på hvad der kan gøres med hensyn til ændringer af livsstil og arbejdsmiljø men løsningen er ikke blot at give mulighed for at forlade arbejdsmarkedet for forslaget betyder at også personer med fuld eller reduceret arbejdsevne vil kunne trække sig helt ud af arbejdsmarkedet hvis prognosen for deres levetid er ringere end for gennemsnittet

personer med samme alder og køn

at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid hvis vi fortsat skal have mulighed for at finansiere det nuværende velfærdssamfund vi skal derfor ikke overlade folk til passiv offentlig forsørgelse hvis det er muligt

med den rette støtte og for personer med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne er det stadig muligt at få en førtidspension lad mig afslutte med at gentage at vi har et velfungerende og fleksibelt pensionssystem som også omfatter hjælpemuligheder for personer som ikke er i stand til at fortsætte på arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang jeg mener derfor ikke at der er behov for en ny tilbagetrækningsordning vi bør i stedet som hidtil fokusere indsatsen på at fastholde og forebygge og på at skabe nogle gode rammer

eksempel men der er mange af den slags

efter to år mister vedkommende dagpengeretten

forsvinder retten til efterløn samme person har så en nedsættelse af arbejdsevnen der svarer til cirka halvtreds procent vedkommendes chancer på arbejdsmarkedet er minimale vedkommende kan ikke påtage sig et fuldtidsarbejde

dermed heller ikke forsørge sig selv medmindre man har en opfattelse af at det er fint nok at kunne klare sig for et halvtidsjob i den alder hvilket svar har ministeren hvilke af de løsninger ministeren har peget på er anvendelige og tilgængelige for en sådan arbejdsløs

situationen der er afsat puljemidler der er

initiativer til at hjælpe med sporskifte så der er en hel stribe ordninger som den pågældende hvis hjælpen blev sat ind i tide kunne drage nytte af

et fleksjob det kan være seniorførtidspension det kan være delpension det kan være en række af de andre ordninger eller midler der kan blive bevilget til at man kan have en dagligdag i et job af en anden karakter

fremgår klart af loven der er lukket

førtidspension fleksjob man får ikke et fleksjob hvis man har en arbejdsevne på halvtreds procent så får man af

deltidsjob ligesom alle de andre så hvad er det for en forsørgelsesordning bortset fra kontanthjælp som man så ikke kan få hvis ægtefællen tjener penge og der er noget formue hvad er det for en forsørgelsesordning sådan en person ville kunne få fra det øjeblik vedkommende mister dagpengeretten og til vedkommende kan gå på folkepension i en alder af otte og tres år eller noget

gennemsnitligt lever længere og det er jo for de fleste en rar oplevelse men at det dækker over ekstreme sociale

ti års levetidsforskel mellem de fem og tyve procent længst uddannede mænd og de fem og tyve procent kortest uddannede mænd

bliver værre for tyve år siden var der kun fem års forskel og nu er

sådan social kontrakt både mellem de sociale klasser og mellem generationerne bliver man jo nødt til ikke

snyde dem som ikke har fornøjelse af

er der sker således at vi kan sikre de rigtige indsatser men når vi ser på en arbejdsmarkedshistorik på det danske arbejdsmarked med cirka syvhundrede og

vil det altså være meget meget vanskeligt med

forslag at bygge en administrerbar ordning op som ikke bare vil være udtryk for øgede udgifter og som

giver større retfærdighed men jeg er fuldstændig enig i nødvendigheden af at følge det billede som herre karsten hønge tegner op nu således at vi kan sætte ind bedst muligt i forhold til de grupper

eller gennemsnittet lever længere

noget ved eller vil ministeren for så vidt bare afvente og se hvad der sker

bliver håndteret i tide det er det ene

det andet er at sikre at vi i arbejdsmarkedssystemet og sundhedssystemet har de ordninger der skal til for at mennesker

og mere veluddannede

kan blive længere tid på arbejdsmarkedet men vi ved jo også at det ikke er alle

derfor er vi også hele tiden nødt til at tænke i at gøre det både bedre og nemmere at bevare sin tilknytning til arbejdspladsen

ikke ved at skære ned på arbejdstilsynet og arbejdsmiljøet som denne regering gør vi vi gør det tværtimod ved at sørge for et godt arbejdsmiljø igennem hele arbejdslivet det er i hvert fald punkt nummer en for at man skal kunne blive lang tid på arbejdsmarkedet

skære på uddannelsesmulighederne for ufaglærte og faglærte men ved hele tiden at have fokus på uddannelse for alle fordi vi også ved at veluddannede mennesker bare lever længere

sørge for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt så der er endnu mere plads til folk med specielle behov til fleksjobbere til ældre

meget vigtig debat som vi simpelt hen er nødt til at tage fat på politisk de kommende år et længere arbejdsliv hvis det er godt og sundt er helt bestemt godt både for den enkelte og også for samfundet derfor er jeg

også meget ærgerlig over at regeringen afskaffede den tænketank

regering nedsatte vi har simpelt hen brug for et arbejdsmarked hvor vi i højere grad drager nytte af seniorerne

de her seniorer som en ressource hvad er det for nogle indsatser der virker

længere tid på arbejdsmarkedet og er der virksomheder

i dag gør det godt som vi alle sammen kan lære noget af er der relevant inspiration at hente fra andre lande og hvordan forholder vi os til at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken stiger og de ældre

har et bedre helbred og bedre uddannelse end de nuværende seniorer det er rigtig mange spørgsmål

som kommer med gode eksempler med gode forslag og som sætter tal og ord på den her problematik det var netop det vi ønskede med den her tænketank det var netop dem vi ønskede skulle komme med svarene på de her spørgsmål og tegne et billede af hvad

vi har brug for samtidig skal vi jo sikre at der fortsat er mulighed for førtidspension og vi skal sikre at der er mulighed for et fleksjob til dem som ikke kan klare alle årene

for os socialdemokrater at lave de reformer

op på dem så dem der har brug for førtidspension vil få det

så også høre på ministeren at reformerne er begyndt at virke

over tres år men det er ikke det samme som at sige at det ikke kan blive endnu bedre

nødt til fortsat at holde øje med de her reformer

nødt til fortsat at få dem til at virke endnu bedre når vi så vælger ikke at støtte det her forslag skyldes det også at det er svært at se hvad det vil koste hvilke effekter det vil få og præcis hvad det vil betyde vi mener at der kræves en større beregning og større arbejde hvis man skal

tænketank sagt med andre ord vi støtter ikke

men vi mener bestemt at det er en vigtig debat

endnu en gang gerne takke socialistisk folkeparti for

afgørende samfundsproblem man kan regne med

i regering gjorde vi hvad vi kunne for det her vi vil stadig væk gøre det

i regering så tak for

sporskifteindsats vi lavede seniorpakker vi lavede rigtig mange ting jeg mener at selvfølgelig

men jeg mener også at hele arbejdet

også nødt til at tænke i hvordan vi kan sørge for at de kan blive

i rigtig mange år det vil da være punkt nummer

førtidspension der skal være nogle fleksjob og der skal være en mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet der skal være en mulighed for at rummeligt arbejdsmarked

vilkårene for fleksjobberne gjort det meget sværere at få et fastholdelsesfleksjob på

gjort det sværere at bevare sygedagpengene så er det ikke på tide at socialdemokraterne

ligesom tager et ansvar på sig og siger jo vi står stadig væk ved alle de reformer men nu skal vi nok gøre noget

i stedet for at snakke om at man skal have en tænketank der kan tænke for en selv var det så ikke bedre at man selv begyndte at tænke og komme med nogle konkrete forslag

enhedslisten nemmere for de her så det synes jeg egentlig

vi stadig væk kunne bevare fleksjobbene stadig væk bevare førtidspensionen så der stadig væk var mulighed for de her mennesker

er flere der har fået fleksjob på under tolv timer nu hører vi så også der er tre tusind flere

er ikke det vi skal diskutere vi skal bare diskutere at ordføreren selv siger at der er nogle problemer for en række mennesker fordi de jo giver socialistisk folkeparti ret i det

kan nyde godt af forskellige forsørgelsesordninger og lav indtægt til de en gang i en fjern fremtid hvis de lever så længe kan få folkepension hvad er socialdemokraternes budskab til de mennesker hvilke konkrete

jeg vil ikke have at vi skal have skylden for at vi har indført en dagpengereform når vi stemte imod

holde fast i at de her mennesker skal hjælpes

seniorførtidspension fem år før folkepensionsalderen det er jo så desværre en ordning som er

førtidsfleksjobreform som den tidligere regering

dem der er nedslidte også kan få en seniorførtidspension

drejer sig om at der er rigtig mange der egentlig er nedslidt men som ikke får de rigtige oplysninger om hvilke muligheder de har for at få

i i den forbindelse så hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet

det var jo også oppe at vende i forbindelse med at

var det her med at differentiere folkepensionsalderen

være på pension herre karsten hønge nævner også at der i dag er stor

skal vi ved lov fastsætte en grænse for

lang tid man må være på folkepension

skal have folkepension i ti femten

og sf i at der er et problem som vi skal have taget fat på jeg mener bare og det gør vi her i dansk

vi skal se på hvordan vi får den her seniorførtidspension til at virke så folk der virkelig er nedslidte

fleksjob der er en del

hvis vi skal hjælpe dem der virkelig er nedslidte

kunne udvide ordningen til i stedet for at være

man kunne udvide seniorførtidspensionsordningen

se på om om de måske også kunne få et fleksjob på lempelige vilkår

stadig væk have tilknytning til arbejdsmarkedet men jeg synes vi skal vi skal se nærmere på

der er problemer som vi skal se hvordan vi får

bedste måde for uanset om vi vil eller ikke

man kan holde på arbejdsmarkedet i forskellige brancher det var netop også derfor vi indførte seniorførtidspensionen det var netop for at tage højde for

nogle der vitterlig var nedslidt og de skal selvfølgelig også have ret til at få den seniorførtidspension som er blevet indført

problem vi står over for og så kom de ind i den sædvanlige mølle med

får set på hvordan vi løser problemet med de ordninger vi har i forvejen og så

er forudsigelige

vel skal gøre som parti hvis man skal gøre noget ved det er også

til at få gode seniorår og at den her skævhed faktisk vokser i de her år altså har man i dansk folkeparti

det skal vi selvfølgelig tage højde for og se på hvordan vi kan hjælpe de her grupper der er kommet mange

af mange af de hjælpemidler der er kommet

ikke har nydt gavn af de nye hjælpemidler i særlig lang tid mens nye

antyde i hvilken retning man fra dansk folkepartis

hånd om de her nedslidte borgere andet end at have

ordføreren enig i at hvis den skal fungere det vil sige hvis den rent faktisk skal opfange en del af den målgruppe som vi taler om her i sfs

de samme kriterier for at få seniorførtidspension som der er for at få førtidspension det vil sige at din arbejdsevne skal være

skal ikke have nogen som helst forventninger til at den arbejdsevne kan forbedres det er jo kravet for at få førtidspension og det er de samme krav der ligger for at få seniorførtidspension så ordføreren er vel enig i at én ting er at vi skal skrue på hvornår man kan

helt sit eget liv har sine egne regler for hvad der skal til for at få seniorførtidspension måske

eller anden art koblet til men de skal ikke puttes

samme gryde som dem der ellers søger om

førtidspension og fleksjob jeg tror det er den vej vi skal gå men jeg kan selvfølgelig ikke

førtidspensionen og det ramte så seniorførtidspensionen fordi det var de samme kriterier der blev anvendt så så vidt er vi enige men det får vi lejlighed til at diskutere for enhedslisten er på vej med et beslutningsforslag om det og så kan vi jo dykke længere ned i den affære

som enhedslisten heller ikke er med i den aftale

tror hurtigt vi kan blive enige om at den har været med til

førtidspension vi ved at befolkningssammensætningen ændrer sig det betyder at der er flere ældre der skal forsørges samtidig falder antallet af personer i den arbejdsdygtige alder det er en udfordring som vi skal have gjort noget ved vi har allerede

personer som ikke er i stand til at fortsætte på arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang det synes vi er rigtig godt og fornuftigt så kommer vi til spørgsmålet

om pensionsalderen skal afhænge af borgerens arbejdsmarkedshistorie

at tilkende pension på en rimelig og retfærdig måde ud fra de indikatorer som jo kun har en statistisk sammenhæng med den forventede levetid altså som det er antydet og skitseret i beslutningsforslaget

så kan man sige at

på trods af en god placering når det handler om antallet af raske

i europa når det gælder forventede leveår

til gengæld kan vi glæde os over at vi er mere raske mens vi lever

og så er det vel vigtigt her at understrege at det er arbejdsgiveren der har ansvaret for at sikre og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø arbejdspladsen skal

man ikke bliver syg af at gå på arbejde

så glæder jeg mig over at udviklingen faktisk bevæger sig i den rigtige retning

beskæftigelsesministeren

set et fald på tolv procent af antallet af medarbejdere der er fysisk overbelastede fra to tusind og tolv til to tusind og fjorten altså vi nærmer os

tyve arbejdsmiljøstrategien hvor målet er at få reduceret antallet af fysisk overbelastede til sidst

få enorme økonomiske konsekvenser og udfordre holdbarheden af vores fælles offentlige finanser det står der ikke noget om i beslutningsforslaget men men det er jo konsekvensen og det ønsker vi ikke at medvirke til så samlet set

støtte det her beslutningsforslag fra socialistisk folkeparti om at oprette en særlig

uddannede og de længst uddannede og i dag er der ti år mener venstre

til pension og som er nedslidte og som tak for et langt hårdt arbejdsliv bliver efterladt i første omgang på dagpenge måske så på sygedagpenge ender på kontanthjælp hvis de er så heldige

fulde arbejdsdygtighed de er nævnt af beskæftigelsesministeren for et øjeblik siden men vi har jo en lang række ordninger som man kan komme på jeg mener ikke der er mennesker der bliver efterladt nogen som helst steder så mener jeg helt grundlæggende

tilknytning til arbejdsmarkedet det handler om fem eller ti timer er langt bedre end ikke at have nogen tilknytning til arbejdsmarkedet når man ikke har nået folkepensionsalderen endnu

fuldstændig skal kunne opbygge en ny pensionsordning og ikke i alle detaljer beskriver hvad det kommer til at koste

virkelig føre til at man så bare efterlader mennesker uden

der især kommer de højestlønnede og de rige i det her samfund til gode

ikke har lyst til at bruge penge på nogle sociale foranstaltninger for så skulle man måske rulle nogle af de skattelettelser tilbage så jeg drømmer slet ikke om at få nogen

men vil herre

den rigeste fjerdedel af danske mænd har en gennemsnitsalder på to og firs år

af danske mænd har en gennemsnitsalder på to og halvfjerds år

sit job to år efter

cirka halvdelen af sin arbejdsevne i behold og kan derfor ikke nyde godt af nogle af de der forsørgelsesordninger som man ellers

remser op hele tiden hvilket svar har ordføreren til den gruppe af den

til en anden branche hvor deres arbejdsevne kan

der er ikke nogen der bliver rigere eller gladere af at miste tilknytning til arbejdsmarkedet det bedste er jo at man

og hvis jeg sagde det skal jeg meget beklage det jeg håber jeg har sagt det som jeg mente nemlig at socialdemokraterne gennemførte den i praksis det er jo ikke til at komme uden om

kunne jeg sige meget mere om det forløb det vil jeg ikke bruge tid på her en stor tak til

sf og herre karsten hønge for at rejse den her debat det har jo allerede vist sig hvor vigtig

de reformer der har været gennemført igennem de sidste fem seks år har ramt tusindvis af mennesker som ikke kan bide sig fast på arbejdsmarkedet på grund af nedslidning

vi har konstateret at seniorførtidspensionsordningen ikke er noget svar på det først og fremmest fordi den bygger på nøjagtig de samme kriterier for at få tilkendt

enhedslisten er enig i forslagsstillernes hensigt

også når det drejer sig om uretfærdigheden i at ufaglærte og faglærte eller den ikke særlig uddannede del af befolkningen gennemsnitligt får langt færre år

på pension det er da en uacceptabel ulighed i vores samfund

så der må gøres noget og det er fint at vi får debatten men desværre kan vi ikke støtte det

men det er så ud fra nogle helt andre overvejelser

siger man gerne vil løse og så rummer det en del uklarheder

at have i et beslutningsforslag hvis man gerne vil pålægge regeringen at arbejde videre med det der er nemlig ikke nogen konkrete bindinger på det lovforslag som regeringen skal fremsætte ud over

man skal kunne søge den her nedslidningspension

det problem som man peger på at ville løse og

de ser bare frem til rigtig mange år på kontanthjælp eller uden forsørgelse så er der jo også det problem

grænse jo vil rykke sig i takt med at pensionsalderen bliver sat i vejret og det er der jo et klart flertal for her i folketinget det vil sige at

hvornår man har brug for at få sådan en god ordning og hvornår man kan få den

der allerede er vedtaget og som helt klart ikke duer så hvis vi skal pålægge regeringen noget så skal det være langt klarere hvad det går ud på

så vi ved om der er en reel enighed om principperne i et lovforslag der senere skal lægges frem så er vi heller ikke enige i de kriterier som

uddannelse egentlig at gøre med

være arbejdsevnen der er det afgørende og ikke hvor meget uddannelse man har der er jo masser af mennesker også med længerevarende uddannelse der er nedslidt i midten af halvtredserne har ikke nødvendigvis noget at gøre med hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet men hvilket arbejdsmiljø man har været udsat for

mange af dem kommer sikkert tilbage igen forhåbentlig da men

der er jo en hel del folk med lidt længere uddannelse imellem dem

der skal tage stilling til om man kan få den her pension og hvordan der i øvrigt skal tages stilling på den ene side siger man det er et individuelt skøn og det må det jo være når det er en arbejdsevne der skal vurderes på den anden side

da være meget bekymret for at have dansk arbejdsgiverforening med ved bordet når der skal tages stilling til om mennesker har ret til nedslidningspension

dansk arbejdsgiverforening har jo et altoverskyggende krav

at førtidspensionen bliver yderligere forringet det tyder ikke på den store vilje til at tage hensyn til den gruppe mennesker jeg tror vi skal skille tingene ad vi har brug for en forbedring af seniorførtidspensionsordningen der går ind og skruer på hvornår man kan få den og hvad kriterierne er og så har vi brug for en erstatning for eller en forbedring af efterlønsordningen som bygger på nogle objektive kriterier der set med enhedslistens briller må handle om hvor mange år

model vi har set foa argumentere for stiller det ikke systemet over for en lige så stor udfordring nemlig

man kan have haft så forskellige arbejdsliv at

at det kun er antallet af år men mere indholdet af de arbejdsår

det bliver jo så et individuelt skøn så har vi brug

nogle objektive kriterier hvor længe har du været på arbejdsmarkedet hvor længe har du været medlem af en a kasse det er da to gode sunde principper som vi har været enige om i mange år og ordningen findes stadig væk men det

der får mulighed for at benytte sig af den fordi man samtidig har forringet

så det er de to baner vi vi gerne vil spille på

dog været et princip der har fungeret så godt at nogle fandt ud af at det var for godt så det måtte de se at få

jeg vil søreme ikke have dansk arbejdsgiverforening til at sidde og tage stilling til om en nedslidt arbejder skal have førtidspension for de har meldt klart ud

for dansk velstand der er tværtimod brug for at vi går i den modsatte

måske vigtigt at sige først

vi er et lavvækstland vi har haft meget lav økonomisk vækst i de sidste tyve år

og tredive det er enormt problematisk for vores velfærd for vores velstand og dermed for vores alle sammens livsmuligheder

brug for at der bliver lavet reformer der øger væksten i danmark

folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet at der samlet set bliver arbejdet mere i danmark vi har foreslået at pensionsalderen sættes op til

fuldstændig afskaffes over en tre årig periode

og fem og tyve og gøre danmark atten milliard kroner rigere

vejen at gå som minimum synes vi at levealdersindekseringen burde indfases hurtigere end tilfældet er sådan at

grunden til at det her også er en dårlig idé er at det er en myte at

uligheden i levealder stiger den falder for befolkningen som helhed har vi stigende lighed i levealder

og så måler de det på uddannelse men vi er i den lykkelige situation at når man ser på dødeligheden for

under tredive år i danmark

og dødeligheden for unge er faldende i danmark det vil sige at i dag i forhold til for tyve år siden er der simpelt hen flere mennesker der bliver tredive år end det var tilfældet tidligere det er jo en positiv udvikling

oplevet at vi ikke havde haft en stigning i forskellen på restlevetiden

ville have nået at blive tredive år gamle bliver det i dag

og der er ikke noget der tyder på at den udvikling ikke skulle fortsætte faktisk

kortere der har den største stigning i

den udvikling fortsætte i takt med at vi får bedre behandlingsmetoder på hospitalerne at vi får en ny teknologi ind på arbejdspladserne der gør at arbejdet bliver mindre nedslidende og så videre

være meget meget uheldigt hvis man laver nye ordninger som vil trække folk ud af arbejdsmarkedet på et falsk grundlag

muligheder for tilbagetrækning i dag sammenholdt med

vi laver reformer der gør at folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet

et relativt fald i velstand og levestandard

gennemfører nogle reformer der

at folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet derfor kan vi på ingen måder støtte

så også at man som samfund har en forpligtelse til at hjælpe de nedslidte

direkte fra job til grav og det hjælper altså ikke den nedslidte eller den borger der dør lang tid før så mange andre at vi gennemsnitligt lever længere man ser det for sig en gravsten hvorpå der står gennemsnitligt lever vi længere med venlig hilsen en borger der altså kun blev tre og tres år

joachim b olsen mener at det går bedre fordi vi ligesom har forhåbninger til teknologien og sundhedsfremme

så forklare at uligheden faktisk er stigende

tyve år

at der er flere der bliver tredive år end tidligere hvis der nu ikke var flere der blev tredive år end tidligere så havde man ikke oplevet den stigning så det er på baggrund af noget der er ekstremt positivt det er vigtigt at

med dem som bliver på arbejdsmarkedet dem som har

godt helbred lever længere alle grupper lever længere

oplever den største stigning i levealder er dem

at dem som tidligere havde en kortere levealder er dem der oplever den største stigning i levealder lige nu

som seniorer og især får færre sunde år

og så for dem der er på den grønne gren men dem der er i nedslidende brancher eller dem der på anden vis

er blevet slidt ned enten fysisk eller eller psykisk kan da ikke bruge

til at gå bedre i fremtiden så efterlader man jo i dag

det er man nødt til at tage med når man laver en ordning som gælder for hele befolkningen det her forslag vil være dyrt det vil ikke være i proportion med de udfordringer de har det at folk lever længere er godt der er sikkert ting vi kan gøre bedre i vores sundhedsvæsen sørge for at fange folk hurtigere det er det vi skal blive bedre til det er ikke at lave nye ordninger som gør os

institut for folkesundhed lavede det

af de danske mænd i gennemsnit lever til de er to og firs år

mens mænd med en videregående uddannelse

år den øgede forskel findes også blandt kvinder det er bare for at nævne et enkelt tal vil

at der er nogle mennesker og det er jo en meget meget positiv udvikling som i dag bliver tredive år

uheldigvis ikke ville være blevet så gamle

problematisk at bruge den undersøgelse til at indføre en ordning

det vi skal gøre er at sørge for at

sundhedsvæsen som bliver endnu bedre til at opfange dem

får en god behandling

bare sige at når man så ser på den forventede levealder og

det er jo begrundelsen og så er restlevetiden interessant og de tal og den undersøgelse jeg refererer til viser jo

grænsende til det

det er derfor det vil være en skadelig ordning så må jeg bare holde fast i

er farligt at bruge den analyse der refereres til om restlevetid til at lave sådan en ordning her her fordi

ligger det meget positive at grunden til at der er forskel i restlevetiden er at dem der tidligere levede kortere lever længere og

tredive år heldigvis det er positivt

på sigt at arbejde for en tredive timers arbejdsuge så vi i højere grad kan dele arbejdet og på den måde undgå at folk går til af stress eller slider sig totalt

hvor man kan vælge at fordele sin arbejdsindsats i forskellige mængder gennem livet så man for eksempel kan arbejde mindre når

men træerne vokser ikke ind i himlen og det vil nok kræve en ny regering før vi for alvor kan få hul på de initiativer der betyder at vi kan indrette arbejdsmarkedet lidt bedre til at passe til os mennesker i stedet for at vi mennesker i så høj grad må indrette os på arbejdsmarkedets præmisser til fordel for en økonomisk vækst der mangler både en miljømæssig og en social bundlinje i alternativet har vi den holdning at alle borgere bør have det samme antal gode år på pension at se frem til de grupper der er kommet tidligst og har opholdt sig længst på arbejdsmarkedet typisk de ufaglærte og de med kortere uddannelse slides hurtigere op end for eksempel akademikere undersøgelser har vist at over tyve procent af jord og betonarbejdere

blive syge af deres arbejde mod kun tre procent af juristerne i den forbindelse anser vi sfs forslag som en type lappeløsning i et forsøg på at gøre noget fornuftigt for de danskere der er allermest nedslidte efter et langt arbejdsliv og en samfundsmæssig indsats der har været til værdi

kategori fremsatte alternativet

tid siden der efter vores mening responderer bedre på den konkrete problemstilling det handler om den såkaldte tyske rentenpaket der blev vedtaget i tyskland i to

det betyder at tyskere der i dag har været fem og fyrre år på arbejdsmarkedet

her skal nedsættelsen ses som en slags anerkendelse for mange års hårdt slid og slæb

ikke noget de bare får det stemte sf af uransagelige grunde faktisk nej til og nu kommer man så med et forslag der ligner det ganske meget og adresserer samme udfordring alligevel ser vi fra alternativet positivt på det forslag her som udgangspunkt og vi er rigtig rigtig glade for den debat det rejser vi mener ikke det er nær så godt som det velafprøvede

som vi selv fremsatte men vi mener klart at det er bedre end ingenting der er dog nogle ting

flertal for det her forslag var nødt til rigtig grundigt med de andre partier i udvalget

og også hvad det koster og en række af de mere praktiske og tekniske ting som

men som udgangspunkt er vi i alternativet positive over for at snakke videre om

rettighedsbaseret tilgang til det så man kan

man kan gå på pension men anerkender

gejl ikke den svaghed der ligger i at man netop ikke adresserer det

et hårdt fysisk arbejde som jord og betonarbejder

have været på arbejdsmarkedet i flere år inden juristen

ikke som sådan udgangspunkt vi også har forskellige brancher med forskellig nedslidningskraft så anerkender

svagheden ved den tyske model så vil jeg da godt sige at jeg godt kan

der ligger i at man ikke tager højde for at man af alle mulige andre årsager kan være nedslidt tidligere

kan faktisk godt risikere at man som jurist er absolut mentalt nedslidt som tres årig

jo ikke være berettiget til pension efter den der tyske model som alternativet

sådan set har arbejdet os frem til med brede flertal gennem flere reformer

at finde løsninger på

er jo derfor vi har lavet førtidspensionsreformen fleksjobreformen og de andre ting som

både ministeren og andre ordførere

have øjnene åbne for om de ting man har gennemført virker efter hensigten

med det formål vi gerne vil have

af mennesker som slet ikke har mulighed for det men vores fokus er altså på at få det vi gør til at virke og være meget åbne over for

hvor det påvirker borgerne i stedet for at oprette nye ordninger

særlige faggrupper i stedet for at fokusere på

har mulighed for derfor er vi imod

i radikale venstre man kan godt begræde at der er masser af mennesker som stadig er på arbejdsmarkedet i stedet for at være på efterløn men det er

problem i sig selv

seniorførtidspension det jeg bider mærke i er at der ikke bliver givet så mange afslag det synes jeg

kunne bidrage med ændrer det bare ikke på det faktum at der er ekstremt stor forskel på hvor mange år vi lever om man er kortuddannet eller langtuddannet og den afstand øges og på den måde bryder man sådan helt grundlæggende sociale kontrakter i vores velfærdssamfund mellem generationerne

er der ordninger og fungerer de ikke efter hensigten skal vi fortsat arbejde for at de kommer til det

siger at alle der arbejder i den her sektor

straffes fordi man har taget noget mere uddannelse eller omvendt

nedbringe antallet af danskere som ikke er i arbejde og nu

ønsker sf så støttet af flere partier her i salen

diskussionen her at indføre en ny ordning som sender flere væk fra

så er der også synes jeg

anvist en eneste krones finansiering

koste et større milliardbeløb måske endda hvert år

er en smule useriøst at man fremsætter

hvor pengene skal komme fra det er meget nemt at være politiker på den måde

udvalgte vælgergrupper som man gerne vil være populær hos men det er lidt sværere hvis økonomien skal hænge sammen i samfundet

en gratis omgang her og det ved sf jo også godt

sf ved godt at der er et flertal af ansvarlige partier her i folketinget som kommer til at stemme det her forslag

man forsøgt at gøre noget for dem men at den onde højrefløj

forslag kom igennem men det gør vi ikke fordi vi har et ansvar for

vil rette op på nogle åbenlyse urimeligheder det er på høje tid at samfundet tager ordentlig hånd om de borgere som har haft et hårdt arbejdsliv og som er slidt ned fysisk eller psykisk vi lever i gennemsnit længere

jo dejligt for de fleste da men gennemsnittet dækker over nogle meget store forskelle der er nemlig stor forskel på hvor længe den enkelte borger lever en del af den den her forskel

kortest uddannede mænd men vi skal ikke finde os i at den ekstreme sociale skævhed skævhed også giver adgang til nogle meget forskellige seniorår det er på høje tid at vi på det her område gør op med det rå klassesamfund mange lønarbejdere oplever en brutalisering af arbejdsmarkedet og nedslidte borgere leder desperat efter nødudgange til et anstændigt liv for at skabe retfærdighed skal elevatoren mod pensionsalderen

alle uanset social baggrund skal have mulighed for sådan cirka det samme antal gode seniorår

for at få førtidspension skal man jo i dag være totalt nedslidt handicappet eller meget syg mange får afslag og mange andre får den for sent når både krop og sind er slidt helt

nye såkaldte seniorførtidspension er jo præcis de samme som for at få førtidspension

har nøjagtig de samme bekymringer som vi har i sf jeg kan høre at der blandt flere partier er enighed om selve udfordringen men uenighed om hvad vi skal gøre konkret men hvis et flertal i folketinget kan se uretfærdigheden i den nuværende situation med en ekstremt ulige adgang til nogle gode seniorår så bør vi også kunne finde sammen om at skabe muligheder for nedslidte borgere lad os vise de nedslidte borgere at det her såkaldte sociale flertal her i folketinget faktisk kan finde sammen vi vi har i sf med vilje udformet beslutningsforslaget ikke som

en konkret anvisning af hvordan man i detaljer opbygger en ny pensionsordning men lige så meget som et oplæg til en debat hvor vi meget bevidst ikke har lagt os fast på hvilken konkret model vi kan skrue sammen lad os finde den model i fællesskab i det såkaldte sociale flertal for udfordringen står jo klar foran os så lad os da finde modellen

ikke at være fuldstændig detaljerede i beskrivelsen af det er

at alle er i stand til at pege på præcis hvad det er man skal gøre andet end de partier der peger på

skal gøre noget som helst jeg er inspireret af den tyske model og til dels af den i norge men jeg tror bare ikke at nogen af dem adresserer det tilstrækkelig præcist så derfor vil vi være

til herre rasmus jarlov vil jeg altså ikke

så må vi bare erkende at vi har

udveksling af ideer jo en god ting i modsætning til det synspunkt de konservative har det har vi slet ikke brug for så stadig væk ros til ordføreren for at rejse debatten tak for

hvor ordføreren ser det sociale flertal herinde jeg har altså ikke hørt det jeg har hørt alternativet sf og enhedslisten være enige om at der er behov for en løsning i forhold

helt enige om at afgrænse

jeg hørt dansk folkeparti sige at den her seniorførtidspensionsordning bør der kigges på det er stadig væk ikke et flertal hvor er det sociale flertal

at gå til en etablering af en ordning på men jeg hørte dog alligevel begge partier sige at vi her står over for en åbenlys urimelighed så tænkte jeg bare så må det

lige så vel som det her med hvilken glæde

tidligt og som er nedslidt tidligt har

sige hvad glæde har de af at socialdemokraterne og dansk folkeparti holder de rigtige taler

ufaglærte og faglærte arbejdere som bliver nedslidte og som ikke kan nå efterløns og folkepensionsalderen men det synes jeg ikke vi har hørt noget om i dag så ordføreren er vel enig i at en forudsætning for at få en god diskussion om konkrete løsninger er at alle dem der kunne danne et flertal melder ud hvad de gerne vil og så kan vi forhåbentlig få strikket noget

godt at de måske mere vil se på en revidering af seniorførtidspensionsordningen men jeg siger bare at det første skridt i retning af at kunne gøre noget ved det her

man anerkender at vi har en udfordring og at der er et problem der skal løses til glæde for de nedslidte borgere

resten af verden og derfor er konkurrenceudsat over for andre systemer hvor man har en anden indretning af sine afgifter socialdemokraterne er positivt indstillet over for det her forslag det ligger faktisk i

fuldstændig forlængelse af den vækstaftale vi selv indgik med

generel men også en målrettet lempelse til nogle af de virksomheder som havde brug for en håndsrækning i forhold til

indføre hjælpen håndsrækningen først for de virksomheder der

men vi har jo ikke på noget tidspunkt sagt at andre virksomheder

et vigtigt element for lige præcis de virksomheder

at sige at

at når man diskuterer pso

er det nok så vigtigt at man også tager de lidt større problemstillinger op nemlig hvordan vi sikrer en langsigtet pso løsning som er i tråd med eu lovgivningen hvordan vi skaber sikkerhed omkring

de folk der skal investere i den grønne omstilling ved hvad de at regne med og hvordan vi hjælper

at overkomme nogle af de udfordringer der er med den måde

vi går positivt ind i udvalgsarbejdet jeg vil så til gengæld så også opfordre regeringen til at tage fat på den rigtige løsning af problemet jeg har lovet at hilse fra

venstre og sf og sige at de ligeledes er positivt indstillet over for det konkrete forslag og håndsrækningen til de her virksomheder

gerne signalere at man ønsker at regeringen tager handling

de mere grundlæggende større udfordringer omkring vores pso system og de afgifter der står i vejen både for virksomheder

bruger el når den er under en vis pris altså typisk overskudsel om natten på den måde kunne man faktisk

hæve efterspørgsel på el

er forkert min afvisning eller min umiddelbare skepsis vil jeg hellere sige går mere på at jeg jo betragter det her forslag som et hjørne der er vigtigt for nogle enkelte virksomheder der har en udfordring

det store problem nemlig en varig løsning på vores afgiftssystem og indretningen

derfor kan jeg næppe overraske nogen med at sige at dansk folkeparti selvfølgelig støtter lovforslaget her når det en udmøntning af en aftale vi er med i vi synes at det er en god aftale vi har lavet

på dette felt omkring

kritiske over for at man har har kørt denne

statsstøtte til ejerne af den grønne energi og igen hentet over elregningen hos husholdninger og virksomheder det har alt andet lige gjort at danske virksomheder er blevet stillet hårdt i konkurrencen

udenlandske virksomheder som ikke er med til at betale grøn omstilling i deres lande

ikke udelukke at det har kostet dansk eksport og

danske arbejdspladser derfor har vi i dansk folkeparti bestræbt os på at være med til at lave nogle ordninger som kompenserer virksomhederne for denne pso betaling og det er også glædeligt at det er lykkedes i flere omgange at få lavet nogle lempelser det er det her så

den danske pso ordning skal skal gentænkes så derfor vil jeg ikke komme med bud på hvordan man kan reparere på den eksisterende ordning når den måske allerede er afskaffet om

har i hele perioden to tusind og ni til fjorten ligget under eu gennemsnittet for de fleste størrelseskategorier af virksomheder

svaret mig at danske elpriser inkl pso

ordføreren bekendt med at det forholder sig sådan når vi

på elregningen og den enkelte forbrugte kilowatt time så stiller man alt andet lige danske virksomheder ringere i konkurrencen med deres udenlandske konkurrenter derfor er vi glade for at vi i dansk folkeparti er med til at til at lave en lempelse som gør at

venstres daværende energiordfører nu er han så forhenværende energiordfører og

få lempet nogle af afgifterne på el for de virksomheder som bruger mest el

produktionsvirksomheder som vi har ude i landet og derfor har lovforslaget også

lovforslag som jo drejer sig om at sikre en bedre balance

det naturligt at vi nu imødekommer de cirka halvtreds virksomheder i danmark som er mest udsatte

har de foregående ordførere været omkring men jeg skal blot oplyse at venstre støtter

som ikke har mulighed for at gå ind og lave den her differentiering af

ude i landet vi skal ikke gøre ordningen mere bureaukratisk som jeg også

det et forslag der har været længe undervejs så jeg

sætte spørgsmålstegn ved hvordan det her forslag

er strikket sammen hvis nu vi gerne vil sikre en

ja

deler vi jo i hele folketinget fordi det her er et afgørende og vigtigt emne

være at vi får truffet den rigtige beslutning ud fra de rigtige forudsætninger

ministeren lovede

den fjerde november ville komme inden tre måneder og det

at ordføreren ligesom lægger vægt på at

gerne høre ordføreren om det er sådan at der at der ligger en beskrivelse af de her halvtreds virksomheder som kan opnå fordele ved

så jeg synes med al respekt at

det væsentligste må være at vi får de rigtige oplysninger sådan at vi fremadrettet beslutninger på det bedst mulige grundlag i forhold til de cirka halvtreds virksomheder som man anslår kan få glæde af

lempelse af pso

et overskud der så var fire procent større og så ville aktionærerne nok være fire procent gladere nu havde vi

finde deres pso betaling men de har en omsætning på fem hundrede og syv og firs

var kommet frem til at levere fjernvarme til fensmark fjernvarme

det må da have forbedret deres drift at de kan sælge varmt vand til nogle naboer

vi i højere grad kunne bruge overskudsvarme

kun et spørgsmål om at man kan skrue på en pso knap

at der er halvtreds virksomheder der kan få gavn af en ordning det er sikkert korrekt at de kan nedbringe deres deres omkostninger på den

vi synes ikke i enhedslisten at det er godt nok belyst og vi synes ikke at det er den bedste løsning og det er derfor at vi er imod det lovforslag

hvad det er for nogle virksomheder hvilke problemer

og hvilke muligheder der er for at understøtte dem der

nok også være nogle virksomheder hvor der ikke bor nok i nærheden til at man kan vælge en fjernvarmeløsning så kunne man jo strikke noget sammen hvor man i høj grad så hjalp de virksomheder med at få nedbragt deres omkostninger ved at få nedbragt deres energiomkostninger

med til at oprette danmarks grønne investeringsfond som jo er en

strikket sammen til at kunne sikre at pensionskassemidler går over i den grønne omstilling i danmark og kan sikre at virksomheder kan få nogle relativt billige lån hvor der så er en statsgaranti på lånet som er med til at gøre at det er billigere så der er jo flere måder som man kan understøtte erhvervslivet på det er ikke kun ved at dreje på pso knappen så

det i en udvalgsbehandling kunne være rart at få lidt mere at vide om hvad

halvtreds virksomheder som har i udsigt at få reduceret

for et problem vi vi står over for

hvor høj grad psoen bliver reduceret med det her lovforslag jeg synes

jeg synes ikke at det her er strikket sammen på den bedste måde

og desværre heller ikke ministeren synes at have nogle klare bud på løsningerne i hvert fald ikke nu men hele miseren

skal jo ikke afholde os fra at fortsætte med lappeløsninger herhjemme og det er jo hvad denne lov er udtryk for kontrollen med udgifterne er løbet os fuldstændig af hænde og nu forsøger vi også med en lap foreløbig for to tusind og seksten

et problem der måske i virkeligheden er fem hundrede gange større hvis vi altså går ud fra at erhvervslivets pso omkostninger i år lander på cirka fem milliard kr som ser meget sandsynligt ud når det er sagt

ikke alene er vi med i aftalen der her udmøntes

kunne godt have ønsket os at man i højere grad tog højde for virksomhedernes reelle omkostninger og ikke blot nogle gennemsnitsopgørelser fra eurostat

under en vis grænse som så udløser støtte til den her reducerede pso betaling på den måde kunne

øge efterspørgslen på el når prisen er lavest og

det samlede støttebeløb som pso ordningen vil være belastet af hvordan ser

rive

en dårlig ting

som vi ser her der stiger når energiprisen

for vores konkurrenter så der kan vi ikke undgå at

konkurrenceforvridning uanset hvordan vi vender og drejer det og uanset om vi anlægger nogle særlige

med til at sikre at vi har lave elpriser i danmark så det er ikke rimeligt at ordføreren udelukkende forholder sig til

der ligger baggrundsmateriale til til lovforslaget i dag

klart viser at vi i danmark ligger pænt i forhold til de konkurrerende lande som

skulle betyde at det at vi har investeret i vedvarende energi har gjort energien billigere

men fordi man ligger på et gennemsnit

godt hvis alle de andre lande også skruer op for deres omkostninger som for eksempel

tyskerne har gjort med solcellerne og

en vindmølleproduktion derude som ikke modtager nogen som helst støtte

der er nogle år der vil være lidt dyrere i det samlede system

får man så meget og så mange megawatt det år vi vil gerne have en situation hvor alle teknologier konkurrerer på

på den måde kan samle markedsreaktionerne op det kan vi ikke med det her plansystem det er derfor det går så galt at vi nu betaler næsten dobbelt så meget i pso som vi havde forestillet os i totusinde

kroner og halvtreds ekstra virksomheder sammenlignet med en ramme nu på en hundrede og ni og firs million

når man så samtidig hører at den samlede pris for el i danmark sammenlignet med eu

gennemsnitligt ikke stikker voldsomt af

er helt så stort som det er fremstillet i forbindelse med lovforslaget her vil jeg fremhæve herre søren egge rasmussens eksempel fra aalborg portland hvor

betalingen altså udgør fire procent af overskuddet derfor er alternativet ikke umiddelbart for forslaget men ønsker generelt at arbejde for at

ordningen rettes til for eksempel som organisationen vedvarendeenergi foreslår i deres høringssvar altså at det kunne være et kriterium at

elprisen er under en vis grænse der udløser støtte til reduceret pso betaling vi mener også at kravet om en aftale om energieffektivisering med energistyrelsen som ligger i forslaget

er lidt vagt formuleret man kunne godt styrke det og arbejde for en decideret bindende aftale om udfasning over en årrække af fossil energi i produktionen hos den pågældende virksomhed eller lignende før vi kan regne med at der for alvor vil ske noget i de energitunge

halvtreds virksomheder til gode inden for blandt andet gartnerierhvervet og fødevarefremstillingen som får en særdeles tiltrængt udstrakt hånd

godt forstå at det må være dødfrustrerende for eksempelvis et gartneri at kunne se at

bare har svært ved at konkurrere med tilsvarende gartnerier i udlandet fordi de bliver pålagt en meget høj pso regning som de andre

finansiere i deres forretningsmodel

for en generel kæmpestor udfordring med psoen

i fremtiden skal finansiere hele vores

for den er vi jo enige om skal ske det er

langt de fleste partier i folketinget ønsker at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i i to tusind og halvtreds det er klart at det skal finansieres

vi er glade for at vi i hvert fald her i første omgang har fået

styrkes virksomhedernes konkurrenceevne lovforslaget ændrer en gældende tilskudslov fra to tusind og femten så flere elintensive virksomheder kan få tilskud til en del

reduceres mærkbart for at det ikke

er tilskuddet betinget af at virksomhederne indgår en aftale om energieffektiviseringer med energistyrelsen på den måde slækker vi ikke på ambitionen om et mere energieffektivt erhvervsliv med lovforslaget bliver alle virksomheder der kan dokumentere at de er el og handelsintensive i overensstemmelse med

kommissionens retningslinjer for statsstøtte berettiget til at modtage tilskud til det formål målrettes ti million kroner i to tusind og seksten til nytilkomne virksomheder der bliver omfattet af lovforslaget med lovforslaget udmøntes der desuden en finanslovsreserve på hundrede million kroner årligt fra to tusind og sytten til to tusind og tyve til at forhøje tilskudssatsen for alle de virksomheder fra to tusind og sytten ændringen af ordningen skal godkendes af

kommissionen inden den kan træde i kraft mit ministerium er allerede i gang med at drøfte forslaget med

kommissionen og det vurderes at en godkendelse vil kunne opnås i anden halvdel af to tusind og seksten det tilstræbes at tilskuddet til de nytilkomne virksomheder kan have virkning fra lovens kundgørelse hvilket sker umiddelbart efter at lovforslaget er blevet vedtaget det forudsætter dog

kommissionens godkendelse jeg er glad for den interesse

jeg ser frem til konstruktive drøftelser om lovforslagets enkeltelementer i energi forsynings og klimaudvalget med de bemærkninger vil jeg anmode om en fortsat velvillig behandling af lovforslaget tak for

det lettere jeg har så noteret mig

en af de virksomheder som ministeren

besøge for nylig holmegaard glasværk er kommet frem til en til en løsning hvor man sælger mere fjernvarme til fensmark

være en måde man kan hjælpe

en vurdering af hvor mange af de halvtreds virksomheder man vil imødekomme her

også kunne være blevet imødekommet hvis man havde fundet på